der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v ni og halvtreds af lennart damsbo

christian friis bach karsten hønge og henning hyllested og der kan stemmes nu

slutter afstemningen forslag til vedtagelse

hundrede og tre stemmer herefter er forslag til vedtagelse nummer v otte og halvtreds af mette hjermind dencker flemming damgaard larsen leif mikkelsen

vedtagelse nummer v syv og halvtreds af karsten lauritzen trine bramsen dennis flydtkjær christian friis bach karina lorentzen dehnhardt pernille skipper simon emil ammitzbøll

mike legarth og uffe elbæk

at udtale sig da det ikke er tilfældet

ændringsforslagene sluttet og vi går til

er vi for så samlet set kan det siges at venstre er for forslaget men venstre har et ændringsforslag vedrørende ankebegrænsningsreglerne og det er det jeg

at det er en tiltrængt modernisering af reglerne for

vi ser her civile sager er ikke noget vi beskæftiger os meget med i folketinget det er jo normalt

er temaet her i folketinget men retterne bruger meget tid på de civile sager

af den grund bør vi også koncentrere os om

den del af retsplejen til at virke så effektivt som overhovedet muligt med respekt

de retssikkerhedsgarantier som vi skal have

vi kunne godt have ønsket os at den

revision af retsplejelovens regler som vi

og nu er vi i gang med at vedtage nye regler i retsplejeloven om udmeldelse af skønsmænd og springer ligesom revisionen af det punkt over dommerne skal i dag beskæftige sig i lang tid med om en ejendomsmægler er i familie med en part eller om han har en ejendom der ligger i nærheden af den ejendom som en boligretssag vedrører det

forhåbentlig den første del af revisionen der hvor vandene skilles mellem venstre og regeringen i

er omkring ankebegrænsningsreglen jeg hilser med glæde

at tidligere tanker om en sagsgenstand på halvtredstusind kroner som værende ankebegrænsning

tilbage er spørgsmålet om den screeningsbestemmelse som er anført i retsplejelovens § tre hundrede og to og

vedtages eller ej jeg må i den forbindelse sige

sikring mod det der hedder kreditanker hvor man har tabt en sag og bare anker for at trække tiden

lagt op til at en landsdommer skal kigge på sagen en landsdommer der ikke

har set sagen tidligere skal afgøre om den kan fortsætte for landsretten

eksempelvis det byggefirma der har tabt en sag

at dommeren på parternes begæring kan

der skal stilles sikkerhed for dommens opfyldelse i forbindelse med anke vi synes at en

og jeg gør høfligst opmærksom på at det er nøjagtig de samme kriterier der skal anvendes

i forbindelse med dommerens beslutning om stillelse af sikkerheden

som i regeringens forslag om

det vil være venstres forslag og jeg håber at tinget

appellere sin sag fra byretten til landsretten og den grænse ønsker

regeringen at hæve fra i dag titusind kroner

gjort venstre tilfreds men i enhedslisten

om ens sag handler om mange eller få penge og for nogles vedkommende

rigtig rigtig mange penge men også være af

vi mener ikke at retssikkerhed ej heller i civile sager skal være begrænset til dem

som slås om mange penge så det er det ene ændringsforslag vi har stillet

vi stillet et ændringsforslag som fuldstændig afskaffer den mulighed som regeringen ønsker at indføre for at landsretterne kan afvise en sag på forhånd før de behandler den altså afvise at man får mulighed for at få sin sag prøvet i

en sag kan ankes det mener vi er en uskik der

nu nok at byretsdommerne selv synes at kvaliteten af deres afgørelser er så god at der altid bør være krav om deponering

venstres ændringsforslag og derfor har

om at landsretterne må afvise en sag før

det er især set i lyset af

hvor mange sager det egentlig drejer sig om når de siger at der er store problemer med de

såkaldte kreditanker

at mindske retssikkerheden for for borgere i danmark det

at man kan få sin sag behandlet ved to instanser

det måske drejer sig om et lille beløb og også selv om

de fine herrer i landsretterne ikke synes

ikke mindst de partier som har kritiseret forslaget fra regeringen i medierne og her i salen

sagen i byretten for den der vinder en sag i byretten er det jo altså heller ikke særlig behageligt at skulle trækkes igennem en ekstra retssag i landsretten som man jo

står til at vinde og jo altså også

belemret med udgifter til advokat og så videre for at føre en sag i

to instanser og måske skulle ud

være halvtredstusind kr hvilket venstre var imod

der mener vi jo altså at retsplejelovens regler

balancerer hensynet til sagsøgte og sagsøger nogenlunde og der er ikke nogen grund til at afskære

præcis de mennesker der har sagsøgt folk for små beløb eller gerne vil appellere omkring

for forslaget til at starte med men jeg tror også godt venstre selv kan se at det ikke går

at byretten skal afsige en dom

bagefter skal den samme dommer så vurdere om ens dom er så god at den kræver deponering det

holder simpelt hen ikke i virkeligheden desværre for det ville ellers

har været igennem blot for at pege på at det altså er et ganske omfattende arbejde som er en hel lille reform af den måde som som domstolene behandler de civile sager på

diskuteret to ting fra talerstolen som jeg derfor lige vil give nogle ord med på vejen den ene

beløbsgrænsen på de titusind kroner

det har vi haft en politisk proces omkring og det tror jeg alle har været enige om

var et voldsomt stort beløb simpelt hen ud fra den argumentation som også fru pernille skipper nævner

skal tage med og det vi har lagt til grund og som også peger på at et beløb på tyvetusind kroner er rimeligt er at beløbet på de titusind

halvfems hvis man laver en almindelig pris og lønfremskrivning vil man havne på et beløb på mellem syttentusind og

så kan der være fred om det her beløb i et stykke tid

tænke på hvad det betyder for en borger som skal ud at føre en sag

skal have meget meget store advokatregninger for en lille ting

at det var naturligt at lave en fremskrivning det betyder ikke at sager som omhandler beløb som er mindre end

ikke fremover kan blive behandlet det kan de godt hvis der er særlige processuelle ting ved det hvis der er noget der er principielt

man stadig væk godt få sagen behandlet

blev nævnt fra talerstolen var forslaget om deponering det har været et forsøg fra

de kreditanker som vi gerne vil undgå altså hvor folk bare anker en sag

de godt ved at de ender med at skulle betale

det med lige at få en omgang mere belaster selvfølgelig domstolene men det er også ret urimeligt for dem som har fået medhold i retten at de ikke får

udbetalt der har vi i udvalgsarbejdet og i den politiske proces der har været haft debatten

rimeligt nok at man hvis man sidder ved den næste retsinstans og kigger på sagen og siger

falde anderledes ud så spørger og laver en høring og siger

nogle argumenter i vil prøve at få den her sag ændret med

ting så jeg vil sige tak for en god politisk proces vi har haft en møderække og

godt samarbejde nu glæder jeg mig til at lovforslaget kan blive

er forkastet herefter er ændringsforslag nummer

ønskes afstemning om

to og tre tiltrådt af et flertal i udvalget med undtagelse af venstre de er vedtaget der stemmes

afstemningen for stemte fire og tredive imod stemte tre og halvfjerds

slutter afstemningen for stemte to og tredive imod stemte tre og halvfjerds

er forkastet ønskes afstemning

konservative og efter forkastelsen af

seks også støttet af et andet mindretal dansk folkeparti sf og enhedslisten der tilsammen udgør et flertal det er vedtaget der stemmes

nummer otte af et mindretal enhedslisten tiltrådt af et

dansk folkeparti sf og liberal alliance

forkastet jeg betragter herefter ændringsforslagene nummer ni og femten stillet og tiltrådt af det samme mindretal som forkastet de er forkastet ønskes der afstemning

nummer ti til fjorten og nummer seksten til en og tyve tiltrådt af et flertal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

lovforslaget går direkte tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling

jeg slutter afstemningen for stemte fem og tyve imod stemte en og firs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

er ikke tilfældet forhandlingen er sluttet

er forkastet derefter stemmes der om ændringsforslag nummer tre af det samme mindretal

jeg slutter afstemningen for stemte otte imod stemte syv og halvfems hverken for

ændringsforslaget er forkastet herefter er ændringsforslag nummer to af samme mindretal bortfaldet der stemmes om ændringsforslag nummer fire af et mindretal og

slutter afstemningen for stemte otte imod stemte syv og halvfems

er forkastet herefter betragter jeg ændringsforslag nummer atten stillet af samme mindretal som forkastet det er forkastet ændringsforslag nummer fem seks og nitten af samme mindretal er herefter bortfaldet der stemmes

for stemte otte imod stemte ni og halvfems

jeg betragter herefter ændringsforslag nummer to og tyve seks og tredive og fyrre stillet af samme mindretal som forkastet de er forkastet ændringsforslag nummer otte tre og tyve syv og tredive og en og fyrre af samme mindretal er herefter bortfaldet

nummer ni af et mindretal og der kan stemmes nu

jeg slutter afstemningen for stemte otte imod stemte ni og halvfems

ændringsforslaget er forkastet herefter er ændringsforslag nummer femten stillet af det samme mindretal bortfaldet der stemmes om ændringsforslag nummer ti af et mindretal

slutter afstemningen for stemte otte imod stemte fem og halvfems

der stemmes om ændringsforslag nummer elleve

er forkastet der stemmes herefter

for stemte otte imod stemte otte og halvfems

nummer tretten og fjorten tiltrådt af udvalget de er vedtaget der stemmes

nummer seksten af et mindretal

nu jeg slutter afstemningen for stemte otte imod stemte ni og halvfems

ændringsforslaget er forkastet jeg betragter herefter ændringsforslag nummer sytten af det samme mindretal som forkastet det er forkastet der stemmes

jeg slutter afstemningen for stemte otte imod stemte ni og halvfems

ændringsforslaget er forkastet jeg betragter herefter ændringsforslag nummer en og tyve

forkastet det er forkastet ønskes afstemning

fire og tyve og fem og tyve tiltrådt af udvalget de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer seks og tyve

jeg slutter afstemningen for stemte otte imod stemte otte og halvfems

nummer syv og tyve stillet af det samme mindretal som forkastet det er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer ni og tyve

for stemte otte imod stemte syv og halvfems

er forkastet jeg betragter herefter ændringsforslag nummer en og tredive stillet af det samme mindretal som forkastet det er forkastet ændringsforslag nummer otte og tyve af samme mindretal er herefter bortfaldet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer tredive tiltrådt af udvalget det er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer to og tredive af et mindretal

jeg slutter afstemningen for stemte otte imod stemte otte og halvfems

ændringsforslaget er forkastet ønskes afstemning om

nummer tre og tredive tiltrådt af udvalget det er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fire og tredive af et mindretal

jeg slutter afstemningen for stemte otte imod stemte seks og halvfems

hverken for eller imod stemte ændringsforslaget er forkastet herefter er ændringsforslag nummer fem og tredive bortfaldet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer otte og tredive og ni og tredive tiltrådt af udvalget om ændringsforslag nummer fem og fyrre uden for betænkningen af beskæftigelsesministeren eller om ændringsforslag nummer to og fyrre til fire og fyrre tiltrådt af udvalget de er vedtaget

vi går

og for andre elforbrugere når forsyningspligten afskaffes og alle elkøb bliver aftalebaserede fastsættes der nye regler for flytning

der altså er nogle til at levere el på den ene side og nogen til at betale elregningen på den anden side løsningen i det fremsatte lovforslag indebærer at det er ejeren af den forsynede ejendom der betaler for forbruget til en reguleret pris

er indgået en aftale aftale senest fem hverdage

er min klare overbevisning at denne løsning vil give elhandelsvirksomhederne et tilstrækkeligt incitament til at opretholde deres praksis på området

korte flyttevarsler af hensyn til opretholdelsen af den gode kunderelation med

at elhandelsvirksomheden er sikret betaling for levering af elektricitet til den fraflyttede adresse fra ejeren af ejendommen jeg mener at det er bedre at løse udfordringen ved at skabe en sund struktur i markedet frem for at fastsætte nye særregler ikke desto mindre er det afgørende at sikre forbrugerbeskyttelsen når elmarkedet ændres fra forsyningspligt til leveringspligt og engrosmodel energistyrelsen har en tæt dialog med repræsentanterne for aktørerne på elmarkedet

den forbindelse kommer til energistyrelsens kendskab at praksis på området ændrer sig efter indførelsen af engrosmodellen og leveringspligten

bygningsudvalget for at finde en løsning på problemet på det foreliggende grundlag med disse bemærkninger

nogen at udtale sig det er ikke tilfældet så er forhandlingen sluttet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

for stemte femten imod stemte halvfems

ændringsforslaget er forkastet ønskes afstemning

nummer seks tiltrådt af et flertal

eller om ændringsforslag nummer syv tiltrådt af udvalget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

fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse

navnlig fra stater som bruger informationerne til at understøtte

og samfundsmæssige udvikling

som også er set i den seneste periode og enhedslisten støtter grundlæggende tanken om et center for cybersikkerhed

vi bliver dagligt i medierne mindet om at

it sikkerheden hvad enten truslen hedder en såkaldt tys tys kilde hos se og hør

den amerikanske efterretningstjeneste nsa udsættes vi alle sammen for uretmæssig overvågning og registrering som ikke er i vores interesse det sker uanset om vi er lovlydige borgere eller ej uanset om vi er kendte eller ukendte og lovgivningen beskytter os langtfra

kan sende det her lovforslag videre

lovgivning som alle andre myndigheder er underlagt

betyder en sammenblanding af militære og civile

oplysninger om danske borgere og de mindsker danskernes digitale

institut for menneskerettigheder it politisk forening

hykleri

i retsudvalget ønsker at gøre mere

mens man i forsvarsudvalget blot lader det her passere på

en mere restriktiv definition af hvornår det er nødvendigt altså kriteriet for

må behandle personfølsomme oplysninger

hvis der er nogen der har været inde og misbruge systemerne det noget som mange andre partier har krævet oven på se og hør skandalen for så vidt angår private virksomheder

mellem center for cybersikkerhed og de andre dele af forsvarets efterretningstjeneste

forsvarets efterretningstjeneste ikke frit

meget private oplysninger om danske borgere

noget vi egentlig troede var basalt

videregives til efterretningstjenester i andre lande det håber vi

for stemte tretten imod stemte en og halvfems

ændringsforslaget er forkastet der stemmes herefter

nu jeg slutter afstemningen for stemte tretten imod stemte halvfems

er forkastet herefter betragter jeg

seks og nummer otte stillet af samme mindretal som forkastet de er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer syv

ændringsforslaget er forkastet der stemmes herefter

jeg slutter afstemningen for stemte otte imod stemte

ændringsforslaget er forkastet der stemmes herefter om

jeg slutter afstemningen for stemte otte imod stemte en og halvfems

ændringsforslaget er forkastet der stemmes endelig om ændringsforslag nummer elleve af et mindretal

slutter afstemningen for stemte tretten imod stemte en og halvfems hverken for eller imod

forkastet jeg foreslår at lovforslaget går

til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse betragter jeg det som

ønsker nogen at udtale sig

det er åbenbart ikke tilfældet og så er forhandlingen

udvalgsbehandling af dette forslag hvis der ikke er nogen der ønsker udvalgsbehandling

går forslaget direkte videre til anden behandling det er så

udsættes til onsdag den ellevte juni

jeg giver først ordet til herre steen gade som ordfører for forespørgerne og

effekterne af klimaændringer og på den måde

har fået det præsenteret i retning af at præsentere

de risici vi må se i øjnene i de kommende år på grund af klimaændringerne

det er fordi den

at se på hvad konsekvenserne vil være

for flere hedebølger mere tørke oversvømmelser cykloner og skovbrande og risici for økosystemerne men den store ramme om det hele er jo i virkeligheden at det truer mennesker at det er er mennesker der er er i farezonen

er jo at det i sidste instans også kan føre til voldelige konflikter det er jo på grund af de sikkerhedspolitiske implikationer og konsekvenser

sf har ønsket at få en forespørgsel her som denne gang ikke er til klima og energiministeren det ikke fordi han ikke må være med men den er rettet til udenrigsministeren og udviklingsministeren for netop at sætte fokus på de temaer som jeg synes at vi ikke har været gode nok til at sætte fokus på netop at det

i forhold til sikkerhedspolitik at vi har brug for et klimadiplomati og at vi også har brug for en stærkere indsats i fns sikkerhedsråd for netop

sammenhængen mellem sikkerhed og klimaændringer

årlige co år

vi så kigger på den efterfølgende periode

år det lyder måske lidt teknisk men det betyder altså faktisk at

i den udfordring som vi står over for det er simpelt hen den højeste stigning i menneskets historie en hundrede og halvtreds procent og det er blot ét tal blandt mange i den rapport

med til at understrege alvoren i den udfordring vi står over for den klimaudfordring som jeg vurderer måske er den allerstørste udfordring som vores generation af politikere står over for i det enogtyvende århundrede for hvad er det det

den her globale opvarmning det betyder igen ifølge klimapanelet faldende høstudbytte knappere vandressourcer flere fordrevne mennesker hedebølger tørke og stigende temperaturer ekstrem nedbør oversvømmelser som vi jo hører om overalt på kloden flere voldelige konflikter forværret fattigdom og større økonomiske kriser

at vi globalt træffer nogle fundamentale valg om hvad det er for en vækst og udvikling vi skaber i de kommende år det er baggrunden for at den her regering prioriterer klimadagsordenen meget højt

garantere for at vi bliver ved med det er et emne som regeringen prioriterer i sine nationale politikker og det er et emne

tager overordentlig seriøst i vores udenrigs og udviklingspolitik

har krisen i ukraine mindet os om at energipolitik og dermed også klimapolitik er en vigtig og uadskillelig del af udenrigspolitik i dag det er da heller ikke noget tilfælde at det er et emne der fylder meget når jeg mødes med mine kollegaer senest har jeg drøftet det med blandt andet mine amerikanske kinesiske tyske britiske norske og polske kollegaer sidstnævnte så sent som i går fordi klima og energi

eu rådsmøderne for hvis vi ikke gør noget for at bremse klimaændringerne og sikre en mere effektiv udnyttelse af energi

vil forandringerne og kampen om jordens knappe ressourcer kunne puste nyt liv i ulmende konflikter netop kombinationen af fattigdom og nedgang i vand og fødevareforsyning kan føre til at allerede svage stater skubbes ud over randen og ned i kategorien af mislykkede stater

bare sidde og kigge på uden at handle og det vil vi heller ikke det er en global samfundsøkonomisk udfordring der også kræver udenrigspolitiske svar det kræver at vi træffer de rigtige langsigtede beslutninger om hvordan vi indretter vores byer vores forbrug

vores bygninger vores europæiske indre energimarked osv og det kræver også at vi hjælper andre lande med at træffe de rigtige valg når de skal indrette deres samfund en række vækstøkonomier og udviklingslande står således i disse år over for nogle fundamentale valg om hvordan de indretter deres samfund de valg vil også få betydning for os og de valg skal vi påvirke det gør vi ved at bringe dansk ekspertise i spil en ekspertise som vi har opbygget og som vi er anerkendt for gennem mange år med grøn omstilling det er en viden som mange af disse lande efterspørger

det er muligt at skabe økonomisk vækst med en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne og en lavere drivhusgasudledning i danmark har vi gjort det ved at have høje ambitioner og stille krav ikke kun når det gælder vedvarende energi og energieffektivisering men også når det gælder vand og spildevand affaldshåndtering og luftforurening regeringen arbejder målrettet med en kombination af reguleringer skatter og afgifter og tilskud politikken har været entydig og givet en klar retning

bør det fortsat være for det er vigtigt med klare rammer virksomhederne skal kende rammerne de skal føle sig sikre på dem hvis de skal drive en god forretning og investere i de nye grønne løsninger og lige præcis investeringer er afgørende

er det alt i alt har det betydet

vedkommende at det grønne område i dag tegner sig for en voksende andel af både vores produktion

hver tiende i den private sektor var ansat inden for den grønne sektor det er danmarks grønne brand vi har de løsninger som mange andre lande verden over efterspørger det gør de i så forskellige lande som kina vietnam mexico sydafrika tyskland usa og ukraine og regeringen gør meget for

lande på rette vej til gavn for dem og til gavn for os

er det allerbedste eksempel har danmark været rådgiver

et energicenter som udvikler kinesisk institutionel kapacitet inden for vind sol og bioenergi på den måde bidrager vi til den kinesiske politik inden for vedvarende energi og i samarbejdet synliggør vi de løsninger som danske virksomheder kan levere i ukraine et andet godt eksempel har vi netop tilbudt bilateralt samarbejde om energi

det faglige indhold og strukturen for samarbejdet er nu ved at blive afklaret

bevilget femten million kroner over naboskabsprogrammet til indsatsen sidste efterår fik danmark da også anerkendelse som foregangsland for grøn omstilling da fns generalsekretær åbnede et videncenter om energieffektivitet i fn byen i københavn videncenteret er med til at gøre danmark til internationalt knudepunkt for grønne teknologiske løsninger også i eu presser vi fra dansk side på for en ambitiøs eu pakke om klima og energipolitik der skal gælde for to tusind og tredive regeringen arbejder for at fastsætte reduktionsmål der er i overensstemmelse med eus langsigtede mål om firs til fem og

i to tusind og tres og vi arbejder for at fremme energieffektivisering og vedvarende energi vi ser også meget gerne en fuld gennemførelse af det indre energimarked

forbedret energiinfrastruktur i eu det er afgørende at få et reelt indre marked

netstruktur for at sikre den europæiske konkurrenceevne

meget vigtig i den her sammenhæng for vi kan selvfølgelig ikke løfte klimaudfordringen alene vores indsats giver kun mening hvis andre er med det er mere omkostningseffektivt at indfri vores nationale mål hvis det sker inden for en ambitiøs eu ramme også dansk erhvervsliv har en interesse i ambitiøse eu mål både fordi danske virksomheder

at hjælpe verdens fattigste lande med finansiering af deres tilpasning også her gør regeringen meget det vil handels og udviklingsministeren nu

skal vi markant øge indsatsen for at klimasikre udviklingen og holde

det er det fn klimapanelets rapport bekræfter og lad mig bare give et eksempel omkring halvfems procent og jeg sagde halvfems procent af den stigende efterspørgsel på energi frem mod to tusind og fem og tredive ventes at komme fra udviklingslande hvis hele den stigning skulle basere sig på fossile brændstoffer og gamle

kunne vi ikke holde temperaturstigningen på de to grader og det skal vi sigte mod at gøre vi skal massivt forbedre vores energieffektivitet og øge brugen af vedvarende energi ikke mindst

vi har et ansvar for at hjælpe de fattigste og de mest sårbare udviklingslande med at tilpasse sig ændringer der allerede i dag er en del af hverdagen derfor kan det næppe undre at regeringen bringer

værktøjskasse i spil i forsøget på at skabe udvikling i

den rigtige retning det skylder vi jo dem men det skylder vi også os selv regeringen bruger mange kræfter på at skabe rammerne for en ambitiøs klimaaftale i paris i to tusind og femten der vil være en række vigtige begivenheder på vej dertil hvor danmark vil presse på for at få resultater der er eu topmøderne i juni og oktober hvor udenrigsministeren allerede har redegjort for regeringens indsats og ambitiøse linje der er fns generalsekretærs topmøde i september i new york hvor verdens stats og regeringsledere er inviteret sammen toplederne fra den private sektor også her er danmark aktivt involveret i forberedelserne og der er klimaforhandlingstopmødet cop tyve i lima klima og bæredygtig energi er også på dagsordenen i forbindelse med fn drøftelserne om den såkaldte

i september to tusind og

skal vi jo i fn vedtage et nyt sæt af globale mål for fattigdomsbekæmpelse og bæredygtig udvikling danmark er aktivt involveret i arbejdet med at levere

til bæredygtighedsmål og vi arbejder hårdt for ambitiøse mål på klimarelaterede områder som for eksempel bæredygtig energi og vand ud over indsatsen i de multilaterale forhandlingspor

arbejder vi også bilateralt for at udviklingslandene engagerer sig i grøn vækst det er faktisk en af prioriteterne i den udviklingspolitiske strategi som blev vedtaget af et enigt folketing

vi støtter landenes håndtering af de negative konsekvenser af klimaforandringerne som allerede i dag er et grundvilkår for rigtig mange fattige mennesker danmark

over fem hundrede million kroner forsynet en million mennesker med rent drikkevand ved brug af god dansk teknologi det synes jeg er god synergi mellem handel og udvikling og vi er klar

hele taget i regeringen sat politisk fokus på den rolle som også private investeringer og aktører kan spille i forhold til klimaindsatsen i handelspolitikken arbejder vi i krydsfeltet mellem handel og udvikling regeringen skubber på for at fremme den såkaldte grønne handelsliberalisering vi arbejder simpelt hen på at sænke toldsatser og

produkter som for eksempel vindmøller det vil øge deres udbredelse globalt og der er

medlemmer blandt andet har store spillere som eu og usa og kina aftalt at starte forhandlingerne om en aftale om grøn handelsliberalisering inden efteråret og vi arbejder fra regeringens side på at der opnås en ambitiøs aftale de rigtig gode erfaringer fra dansk eksport på klima og energiområdet er også en af årsagerne til at regeringen nu søsætter det nye initiativ om strategisk

som en del af vores nye vækstpakke her fra årsskiftet ønsker vi at sende vækstrådgivere ud til vækst og udviklingslande de skal være med til at udvikle rammebetingelserne i landene så de kan fremme en grøn social

netop områder som energi klima og vand det vil bringe danske spidskompetencer i spil til at nedbringe udledningen af drivhusgasser på en omkostningseffektiv måde regeringen gør meget for at støtte udviklingslandenes omstilling også med finansielle midler

til initiativet om bæredygtig energi for alle vi arbejder i eu og fn for løsninger der sikrer de fattige landes bestræbelser på at tilpasse sig klimaændringerne og vi arbejder målrettet på at øge at øge klimafinansieringen også fra den private sektor til gavn for bæredygtig udvikling

klar til at gøre mere som udenrigsministeren også sagde vi finder løsninger i krydsfeltet mellem handel og udvikling så dansk erhvervsliv kan levere løsninger til udviklingslandene

og udenrigsministerens betragtninger om at vi arbejder for at alle mennesker har nogle fundamentale rettigheder

udvalget var i bangladesh

hvad gør i når cyklonen kommer for den kommer jo med visse mellemrum så sagde de ja vi ville gerne ligesom henne i nabolandsbyen have et

cementtårn i tre etager som vi kunne flygte op

men vi er glade for at vi her nede i vores lille forsamlingshus som ikke var

fået lavet en cementkælder hvor vi kan beholde noget

ferskvand sådan at vi har ferskvand når cyklonen er kommet sådan at vi ikke

ekstrabelastning efter cyklonen hvis vi overlever den jamen

vi kravler op i træerne okay men hvad med børnene de små børn hænger vi op først det er jo

som som mennesker her her på kloden er udsat for og

sådan en følelsesmæssig beskrivelse af realiteten men

læse klimarapporten og man behøver ikke at læse andet end sammendraget det er en meget stor rapport så jeg opfordrer ikke dem der følger med her til at

og der har været så meget snak om

advarslerne ikke er alt for voldsomme men

læs rapporten se

at rapporten siger nej advarslerne har ikke været for alvorlige

kan gøre noget nej selvfølgelig ikke det er jo faktisk et argument for at gøre noget og det synes jeg prægede begge besvarelserne fra de to ministre og det er jeg glad for når vi har rejst den her debat

jeg gerne vil have at det her folketing nu for alvor anerkender sammenhængen mellem klimaændringerne og sikkerhedspolitikken og dermed

forskellige ministre i udenrigsministeriet også tager det på sig og det er ikke fordi det ikke har været på vej

i den sikkerhedspolitiske redegørelse fra to tusind og tretten for første gang nævnt klimaændringerne det var noget jeg fik den tidligere udenrigsminister til at love at der kom

spørge den nuværende udenrigsminister om vi også i år i den sikkerhedspolitiske redegørelse til folketinget

tydeliggøre de her sammenhænge hvor de er de er ikke alle steder men de eksisterer og der hvor jeg jeg vil sige de er vigtigst er der hvor vi har sårbare stater i forvejen jeg nævnte bangladesh men tag hele bæltet syd for sahara det ved vi jo godt er sårbare stater fra somalia til mali

er også områder som bliver ramt og allerede er blevet ramt af klimaændringer og som bliver hårdere ramt i fremtiden og det er jo derfor

sikkerhedspolitikken til at hænge sammen og også handle om at forebygge klimaændringer handle om at få det ind i den politiske kontekst i den sammenhæng er jeg optaget af at det også er en del af fns sikkerhedsråds arbejde

kunne arbejde lidt mere forebyggende jeg ville gerne have det sådan og jeg håber at den danske regering vil arbejde for det at der var halvårlige redegørelser til fns sikkerhedsråd hvor man fik at vide at der er en kæmpe risikozone her på grund af klimaændringerne sådan at man kunne handle i tide

måske nogle der siger jamen nu taler han om krig og voldelige udbrud ja rapporten siger at det er en risiko det er en risiko

faktisk føre til voldelige konflikter

mennesker i fremtiden

følgende forslag til vedtagelse på vegne af venstre socialdemokraterne det radikale venstre socialistisk folkeparti enhedslisten og det konservative folkeparti

anden delrapport om konsekvenser af klimaændringerne i de i forvejen mest sårbare områder og lande herunder de små øudviklingsstater folketinget opfordrer regeringen til fortsat markant dansk indsats for en global klimaaftale i to tusind og femten samt øget fokus på de sikkerhedspolitiske konsekvenser af klimaændringerne herunder behovet for tidlig advarsel og forebyggende indsatser gennem styrket klimadiplomati i eksisterende fora som fn eu det nordiske samarbejde og bilaterale samarbejdsrelationer regeringen opfordres til en særlig indsats for at inddrage fn’s sikkerhedsråd folketinget opfordrer regeringen til at sikre at danmark lever op til sin andel af klimafinansieringen af de hundrede

fra en række forskellige kilder som lovet i københavnsaftalen fra to tusind og ni og til at styrke den praktiske gennemførelse af dansk sikkerheds udenrigs og udviklingspolitik med henblik på at reducere koncentrationen af drivhusgasser i atmosfæren i overensstemmelse med to gradersmålsætningen forebygge kriser og klimatilpasning i verdens

er også helt afgørende for os at vi får så mange lande i verden som overhovedet

i en sådan aftale der er ingen tvivl om at

hvordan klimaforandringerne på landsplan og på verdensplan påvirker vores klima meget meget stærkt

derfor er det helt afgørende for os at vi alle de steder hvor vi har mulighed for det i eu i fn

andre sammenhænge arbejder for at få en international klimaaftale meget gerne senest på fns klimatopmøde i to tusind og femten i paris og vi har tillid til at ministrene

arbejder aktivt for at vi får en så ambitiøs aftale som overhovedet

også afgørende at vi i eu sammenhæng

kan det er helt afgørende for os at vi får høje ambitiøse målsætninger i eu danmark alene kan ikke løse den her opgave vi er enige i

have en ambitiøs dansk klima og energipolitik det er godt at vi er et forbillede på det her område men det afgørende

at skal det virkelig rykke så er det i internationalt

og det har de to ministre på så ganske udmærket vis redegjort for her i dag og derfor kan venstre også

det rammer ganske udmærket den målsætning som vi også har og som der heldigvis her i folketinget er bred enighed om blandt andet arbejder for

og halvtreds i forhold til to tusind og ti og at den globale udledning af

fornuftige målsætninger som vi er helt enige i og som det er ganske fornuftigt at vi her i folketinget

på den hjemlige bane i forhold til at sikre de

at tænke sammen hvis det her for alvor skal give mening

rigtig rigtig langt fra de beboere i den landsby som herre steen gade fortalte om og som jeg selv var med til at besøge altså dem

for at redde sig selv og deres børn

inden uvejret kom

de politiske beslutninger nogle gange bliver truffet

svært at se om man i virkeligheden får ringet

de politiske ledere og derfor kan man nogle gange synes

diskussion jeg tror at dengang nogle af amerikanerne

som ikke var kendt for at være særlig opmærksom på de her problematikker

af sine militære rådgivere altså en flok der heller ikke på nogen måde kan beskyldes for at være nogle klimahippier fik at vide at

præcis klimaforandringerne er noget af det der har potentialet til at antænde de konflikter

helt basale ting eller oplever ekstreme uvejr

kan være med til at antænde nogle etniske konflikter og nogle politiske konflikter rundtomkring i verden og det er man nødt til at tage alvorligt også selv

man ikke synes at klimaforandringerne i sig selv er noget man skal bruge meget krudt på så det er rigtig vigtigt at vi får rejst den her debat det er rigtig vigtigt at regeringen

også udenrigspolitik og det

som herre steen gade også får nævnt i dag

bakker fuldstændig op om er at det skal integreres alle de her steder og at det også er et sikkerhedspolitisk spørgsmål og andre ting

både fordi vi går forrest med et

i de tidligere

som bliver særlig hårdt ramt altså nogle af de mindst udviklede stater nogle af østaterne

kan vi i eu lave en alliance med fordi det er nogle af de udviklingslande

har en klar interesse i at få løst

med vores meget ambitiøse klima og energiindsats herhjemme

som kan gøre det og danmark har selvfølgelig den rolle

presse på internt i eu

for den sags skyld allerede i to tusind og fjorten når vi skal lægge grunden til den aftale som vi forhåbentlig skal indgå næste år

som for eksempel fn generalsekretærens klimatopmøde

også sige at en dansk indsats for at

sikre at alvoren går op for verdens ledere er vigtig men det skal

også bruges til måske at få en genbekræftelse af nogle af de ting som blev sagt også i københavn altså at få statslederne til en gang

skriver vi jo også at der skal gøres en indsats over for sikkerhedsrådet og jeg tror det er vigtigt at man i den situation gør sig klart at det er et sikkerhedspolitisk spørgsmål men også at der skal være et vist rum

regering presser på alle de steder hvor man kan og at man rejser det over for de ledere man mødes med som jo også kan have sæde i sikkerhedsrådet

at man får sat tingene på dagsordenen over for de rigtige aktører men jeg tror også det er rigtigt at efterlade en vis fleksibilitet

nogle gange bliver diskussionerne i sikkerhedsrådet til sådan en

til at handle om alt andet end

om procedurer og andre ting det har vi jo desværre også set nogle grelle eksempler på når sikkerhedsråd bliver mest

det når man begynder at diskutere procedurer i stedet for at diskutere de problemer man står over for

selvfølgelig arbejder efter det siger sig selv

for at få lidt højere mål end dem

til lige nu men også for at få flere mål

med reduktionsmål ve mål og energieffektiviseringsmål og det er vigtigt at vi får udviklingspolitikken integreret i det her hvad enten det er i klimapuljen

inddragelsen af de her rettighedsbaserede tilgange som som

kommer hele vejen rundt jeg har ikke mere tid så jeg vil holde med det ellers får jeg bøvl med formanden men jeg ser frem til den fortsatte

en udmærket redegørelse i forbindelse med de initiativer og den

området det er jo sådan

vi bruger for mange penge på udviklingsstøtte ikke nogen hemmelighed at vi synes at seksten

lige pænt i overkanten set i forhold til de udfordringer

budgetter og så videre i danmark og til at overholde de forpligtelser vi har også internt i landet

vi synes jo det ville være glimrende hvis vi i stedet for at give seksten

nøjedes med at give omkring fjorten milliard

på præmissen for nogle af de ting som også udviklingsministeren var inde på netop det med at vi jo

valgt at det støtte den udviklingsstrategi som

det har vi jo fordi vi synes og vi anerkender også at præmisserne

det der nogle steder er problemet er jo prioriteringen af de forskellige udviklingsindsatser

den samlede økonomiske ramme i dansk folkeparti mener vi

prioritere de midler der til enhver tid er til rådighed hvis man går tilbage

i det historiske her i folketinget

jeg i hvert fald noteret mig at der den anden februar to tusind og ti var et beslutningsforslag

fremsat af socialdemokraterne som var

det her med at oprette en fond til klimainvesteringer i udviklingslandene det er lidt den

debat som vi også har i dag dengang ville den daværende regering ikke støtte beslutningsforslaget og det ville vi heller ikke i dansk folkeparti men

talerstol af socialdemokraternes ordfører herre jeppe kofod

ville flytte investeringerne fra den nuværende udviklingsstøtte nej man ville

flytte investeringer over på klimaområdet som

i de enkelte udviklingslande derfor synes jeg

det betyder selvfølgelig også at hvis vi vælger at opprioritere

indsatsen i forbindelse med miljøpåvirkninger

hvis det så går ud over indsatsen over for eksempelvis rent drikkevand projekter som

på eller alle mulige andre initiativer

tusind og ti var jo at eu havde lavet en beregning på

de beregninger de estimater

bare for at fastholde den nuværende

tillade mig at sige at uanset hvilken prioritering vi vælger om det er de fem

relativt fornuftigt men set i forhold til de store økonomiske

udfordringer det ville være at finde så mange penge som man i hvert fald i eu har beregnet at der skulle til

er et positivt parti vi er sådan set meget glade for den her dialog vi har

til vedtagelse her for omkring fem minutter siden fra nogle af ordførerne og vi vil selvfølgelig se på om det

jeg har indtryk af at morten messerschmidt

rapport vi drøfter i dag som sådan set er én stor dokumentation

klimaændringer og så er det jeg synes

om man mener at der er klimaændringer

er jo netop rigtigt at der står forskellige grader af sikkerhed men det er jo alt sammen

helt sikker på at det går galt med fødevaresikkerheden eller at der er en risiko for fødevaresikkerheden

lidt mindre sikker på

at man har fundet de helt store og entydige beviser på at det skal være sådan i virkelighedens verden jeg henholder mig bare til at hvis vi skal holde det på det estimat der var i to tusind og ti jævnfør eus beregninger

og halvtreds milliard kroner til

den indsats som herre steen gade har

rent kapitalmæssigt til det her

anerkender jeg ikke at man bare sådan kan sige

temperatur og vejrforhold og alt muligt andet og det har også haft betydning for den geografi

men som alle sammen er nogle meget alvorlige forandringer er der nogen af de her ting som sådan set trækker i den rigtige retning hvis man skal købe dansk folkepartis

jeg siger så bare samtidig i den her debat

den samlede danske udviklingsstøtte på seksten milliard kroner ville flytte ret meget hvis vi valgte at prioritere alle pengene på området set i forhold til at eu jo for

og halvtreds milliard kroner til for bare at fastholde

andre faktorer som forurening og overudnyttelse af ressourcer vi ved alle sammen hvordan det har betydning for havvandsstigninger det er der meget tale om vi taler lidt mindre om hvad det også har af betydning for ferskvand og

søer hvad det har af betydning for arter der uddør og menneskers

mindre adgang til at udnytte de ressourcer

mere udbredte end de positive ved en øget

fødevaresikkerheden vi bliver jo flere mennesker på jorden større efterspørgsel

sammen med at produktion bliver vanskeligere ikke mindst i de egne af verden hvor der

det vil sige landdistrikter der bliver truet på indkomst og i det hele taget overlevelse

for store påvirkninger både i forhold til luftforurening vandmangel

det værste er jo sådan set at den

det bliver sværere og dyrere at tilpasse sig de forandringer

er i virkeligheden det som vi i dag får sat på dagsordenen der meget mere hænger sammen med sikkerhedspolitik vi ved at

når mennesker er truet på den måde på på deres overlevelse og på

øger det risikoen for mere fattigdom større ulighed men også

ikke kun er et spørgsmål om at vi får en god klimaaftale i paris i to tusind og femten det er meget vigtigt men det er jo ikke det eneste svar på det her spørgsmål det handler rigtig meget om at

så vi får ændret vores forbrug

det er jo alt hvad vi foretager os der i virkeligheden har indvirkning på klimaet så derfor er det

debat får fokus på at de øvrige elementer som handler om hvordan

der må man sige at danmark på mange måder prøver at gå forrest og vi

også derfor at det er ekstra vigtigt at vi holder fanen højt så vi kan bruge vores teknologiske udvikling vores svar på hvordan man imødegår de her udfordringer

derfor er det jo også rigtig vigtigt at udviklingspolitikken og handelspolitikken og diplomatiet i det hele taget kædes sammen med sikkerhedspolitikken ikke nødvendigvis på den hårde militære facon men

hvordan vi strategisk

og fordragelighed i verden derfor skal hele

jo på mange måder er en

anderledes debat men det er selvfølgelig et af danmarks svar også

hvordan vi bruger forskellige former for

instrumenter af og vi skal holde meget øje med hvad det er for nogle der virker men at sige at vi

kan nøjes med at bruge vores udviklingspolitik på at afhjælpe katastrofer eller lave ren drikkevandsforsyning rundtom i verden ville være

helt forbi målet altså at forstå det her som en samlet stor udfordring derfor vil jeg bare slutte af med at sige at det radikale venstre

er meget glade for at der er så bred enighed om

indtage det standpunkt at da vi i danmark alligevel kan gøre så uendelig lidt

der heller ikke er meget der tyder på at der er så mange andre der for alvor vil gøre det der skal til

til jeg synes at det ville være komplet uansvarligt og uanstændigt uansvarligt og uanstændigt over for dem der kommer efter os

ja det er vel i grunden sådan at det anses for en sådan almindelig menneskelig egenskab at vi alle sammen har en drøm om at vores egne børn og

af begge ministrenes redegørelse

uanstændigt er jo at der ikke er nogen som helst tvivl om at netop ved

leve på en måde og producere på en måde og forbruge energi og forurene på en måde som gør at vi bruger langt langt

af jordens ressourcer end der er plads til og forurener langt mere end der er mulighed for hvis man skal bevare jordkloden i en nogenlunde ordentlig tilstand

vi med til at blokere for mulighederne for udvikling i den fattige del af verden

med til at fremme miljøkatastrofer af meget meget omfattende karakter de samme steder vi skaber umulige vilkår for mennesker der i forvejen har det rigtig svært jeg synes sådan set ud fra en almindelig menneskelig humanistisk synsvinkel

det er klart at det danmark kan ud over selv at føre en

og miljøpolitik der gør at vi

vedvarende energi gør os uafhængige af fossile brændstoffer og

behøver at have en småstatsmentalitet

kan godt fordi man synes man har nogle synspunkter og holdninger

langt større udstrækning stå fast på det og kæmpe for det

det kan lade sig gøre

også indlysende at det ikke går så godt

internationale organer og på det herre jens

også så bonede at det kan være svært at stå fast i hvert fald for

som mig men der er jo også et arbejde ved siden af det det er den bistand vi giver de fattige lande i den tredje verden til at skabe sig udviklingsmuligheder skabe social udvikling skabe en fødevareproduktion som er miljømæssigt bæredygtig og gør at man kan blive selvforsynende med fødevarer men også på længere sigt kan eksportere fødevarer

i udgangspunktet er uafhængig af fossile brændstoffer

kan anvende og bruge

man kan spare på ressourcerne sådan at man kan komme i gang med en samfundsmæssig udvikling uden at belaste jordkloden og natur og miljø ud ud over hvad tålegrænsen er det er også at etablere konkret samarbejde med lande rundtomkring i verden hvad enten det nu er lande i vores del af verden den rige del

om konkrete projekter som kan løse klima og miljøudfordringerne og gøre det på en fremadrettet måde

rigtigt nok at hvis man er en del af løsningen er sandsynligheden for at man også kan tjene penge på det ikke helt lille men det forudsætter selvfølgelig at der er flere end os der vil være en del af løsningen men det at det kan være svært det at det kan se tungt ud

vi får fn klimarapporter der dagligt bekræfter at det ser rigtig rigtig sort ud

ikke at vi som mennesker er fri for den forpligtelse der handler om at sikre at vores børn og vores

og at vi erkender at alle mennesker på jordkloden i grunden har den samme ret til at trække på naturens ressourcer

være vi skulle bringe os i overensstemmelse med den

som ignorant det her emne vi taler om i dag er jo et emne som kan række ud i alle mulige retninger vi har diskuteret klimapolitik miljøpolitik udviklingspolitik sikkerhedspolitik

eksportpolitik handelspolitik og vi kunne blive ved men det mest interessante politikområde overhovedet

hverken de to ministre eller de øvrige ordførere

tillade mig at forholde mig kritisk til er diskussionen om

menneskers påvirkning

tilfældigheder i naturen det har

videnskabelige beviser på

hvis vi kan blive enige om at det er sådan

i bund og grund om at få prioriteret ressourcerne den måde vi i liberal alliance synes man skal prioritere ressourcerne på er

få dokumenteret viden om hvad der virker og hvad der

anden ende sætte ind

det gælder for eksempel

man jo sfs ordfører forklare hvordan de

til cyklonerne men jeg bemærkede også at sfs ordfører sagde at vi

ved at sætte ind med forskning i den ene ende

at hjælpe disse mennesker til at få bygget områder hvor de kan

udenrigsministeren omtalte kina og vores mulighed for

af kinesernes energiforbrug

og prisen kan konkurrere med fossile brændsler

synes forskningsindsatsen er så fuldstændig afgørende

afgørende end alle de ambitiøse mål

der er klimaforandringer det er vi enige om

hvor væsentligt det er

produktion beskæftigelse eksport klima og miljø

meget velkommen at man arbejder på at få fjernet de

formidle vores viden på det her område

de tilpasninger og den beskyttelse som er nødvendig for de her mennesker

på nogle områder øget

andre områder har det været der altid

det bare lige for god ordens skyld skal med i den her debat at vi kan konstatere at der er flere ekstreme vejrsituationer

i form af meget høj varme men der er faktisk også færre

vi ved at der hvor man for alvor mister menneskeliv

når temperaturen bliver meget meget lav derfor er der ikke en balance men

fald nogle nuancer som jeg mener skal med i den her diskussion

og derfor vil vores anbefaling være at man i langt højere grad prioriterer en massiv forskningsindsats så den måde vi

i hele verden det er verdens største forskningsprojekt

der bliver jeg bare forvirret

snakke uden om

den femte delrapport og jeg har faktisk kun

vedtaget for ganske få år siden og nu er vi allerede er ved at indse at

så ikke i øjnene hvordan tingene ville udvikle sig og derfor bliver vi nødt til at lave det om så forskningsbaseret viden er nu engang det bedste at stå på

vores anbefaling bare være at vi sikrer massiv indsats på forskningsområdet så vi netop kan få teknologier der er effektive

man samlet to tusind forskere og det har man så gjort i tyve år hvor man gradvis er

bare at at ordføreren totalt negligerer at der er den meget meget stærke opmærksomhed jeg kender faktisk

så stor koncentreret og global

som mener at kunne dokumentere noget andet og det hører til forskningens natur sådan må det være men forskning skal prioriteres og det undrer mig som sagt at forskning ikke på et eneste tidspunkt i den her debat har været nævnt som fuldstændig afgørende for at vi kan prioritere de ressourcer som vi alle sammen ved

som dermed også vil berøre os og vores sociale politiske og økonomiske forhold vi kan altså ikke bare se på os selv og vores mulige gevinster vi må også se på de negative virkninger andre steder i verden klimaet har

og menneskenes livsvilkår er altid blevet

ændrede klimatiske forhold

istiden eller istiderne har menneskene tilpasset sig ved at vandre således vandrede vore egne forfædre for

flere års regn kulde og misvækst her hos os hele europa er blevet ændret af folkevandringerne og europa blev et forvirret og hærget kontinent i de følgende århundreder

forestår så igen alvorlige klimaforandringer som kan medføre massive

og konflikter vandringen går atter mod europa og dermed også mod os og vi kan sagtens forestille os den uro som vil komme

skal vi helst undgå vi kan forsøge at undgå den ved at gøre flere forskellige ting vi kan gennem miljøpolitikken i bred forstand begrænse de negative virkninger

vores egen adfærd og produktionen af energi og varer

udvikle materialer der er selvnedbrydelige vi kan udvikle energiformer som er vedvarende og uden miljø og klimabelastning og vi kan udvikle transporten så den bliver langt mindre ressourcekrævende og vi har jo allerede kendskab til

og det skulle kunne lade sig gøre men forudsætningen er selvfølgelig at vi kan få skabt de nødvendige internationale aftaler og forståelsen herfor er heldigvis voksende men vokser den hurtigt nok og er beslutningskraften

til stede i det er spørgsmålet

at hjælpe de truede fattige lande til at klare sig under klimaforandringerne så deres borgere ikke behøver at vandre for at overleve nogle steder kan store diger oprettes andre steder kan der

oprette den såkaldte grønne mur tværs hen over sahel som senegals daværende præsident wade har sagt når kineserne

oprette den grønne mur

så det kan klare sig på uændrede vilkår og

muldjorden blæses eller skylles væk vi kan hjælpe til

ressource og energikrævende fremstillingsformer så befolkningerne kan arbejde producere og eksportere sig ud af fattigdommen og dermed få forbedret deres udviklingsmuligheder og modstandsevne vi kender regningen og vi ved hvordan den skal betales men vi er endnu ikke enige om

og det er jo altid den vanskeligste diskussion efter det store fælles sold lykkes det ikke at formindske den menneskeskabte klimaeffekt og forbedre de fattige lande og de udsatte områders overlevelsesmuligheder og modstandsevne står vi foran store og forudsigelige konflikter disse vil tage form af illegal vandring social uro

rigtig galt af en fanatisk og konfliktsøgende islamistisk magtovertagelse lige på den anden side af middelhavet i nordafrika hen over sahel og i flere arabiske lande vil det ske og det vil medføre militante konflikter tværs over middelhavet lampedusa er kun en beskeden forsmag men denne gang skal vi ikke regne med at usa såmænd nok kommer og redder os for usa opfatter i stigende grad europa som ansvarlig for sine egne nære omgivelser og den udvikling vil fortsætte for netop for netop at modarbejde denne udvikling går vi ind for en frihandelsaftale mellem usa og eu således at

association det vi kalder nata vil blive et supplement til nato og dermed fastholde den tætte forbindelse mellem usa og eu det sidste det sidste halve års udvikling i østeuropa har vist os hvor vigtig den forbindelse er for europa er ikke sluppet fri af fortidens trusler og konflikter ruslands adfærd først i georgien og nu i ukraine viser hvor latente konflikterne er og samtidig har eu gjort sig afhængig af energileverancerne fra rusland og vi står meget let for hug rusland kan

for hanen og lamme europa og det viser

de olieeksporterende lande mod syd og får revanchismen overtaget

fordi vi har gjort os selv sårbare kloge folk har

at hverken olie eller gasvåbenet vil blive brugt mod europa for det vil gå ud

er forkert for islamisterne er ret ligeglade med deres indenrigsøkonomi eftersom konflikten med os vejer tungere

af med den påvirkning vi har udøvet på

befolkning og jeg kan se at min

vil indføre en international klimaaftale der kan inkorporeres i en international frihandelsaftale det var sådan en del af de betragtninger vi havde i det konservative folkeparti

vi har også fulgt op på det vi skrev

arktis i forhold til det nordiske samarbejde i forhold til vores udviklingsarbejde

vi selvfølgelig fortsætte med at gøre jeg er egentlig også principielt enig i at

helt pragmatisk at når man rejser det i det forum

sidste gang at man så bare får en debat om

skal have debatten i sikkerhedsrådet

at få det integreret i det almindelige sikkerhedspolitiske arbejde det er jeg virkelig

større succes med at fremme sagen

afholde os fra at forsøge når vi har muligheden

jeg glad for at både venstre og konservative har bakket op

og jeg håber selvfølgelig at det også afspejler sig

klimadebatter her har vi jo også de konservative med i vores

det er vi glade for og vi håber at venstre måske vil overveje det samme

nye grønne venstre og og konservative komme i fuld

med både liberal alliance og dansk folkeparti

danmark er jo det land i eu der udtager flest patenter på det grønne område fordi vi er nogle af

på forskningsområdet og forsker mest i de her indsatser og det er jeg da helt

at gøre opmærksom på at der hvor vi har den helt store udfordring og der hvor vi også

skal omsætte forskning til virkelighed når vi går fra forskning til demonstration til at udvikle i produkterne

forskning men også en efterspørgsel til for at få de sidste

er jo en grund til at vindmøller over de sidste fem år er faldet

fyrre procent i pris og solceller firs procent i pris det er fordi efterspørgslen i verden har drevet innovationen frem som så selvfølgelig er baseret på forskning

tror bare man skal passe på med at sige at bare man forsker ude på universiteterne og i

vil det i sig selv løse problemet det er en forudsætning

men der skal altså også andre ting til og de ting

meget tæt på at konkurrencedygtige forudsat at vi har et ordentlig liberaliseret marked hvor de forskellige

til at lave den backup vi er langt

helt overbevist om at vi vil komme endnu længere i de

derfor er jeg også en lille smule

herre skibby hiver frem i forhold til eus beregninger

hvad det koster at lave de her investeringer

tvivl om at der skal investeres det skal

i europa er gammel og udtjent og udslidt så der skal investeres

og det som er det fuldstændig entydige budskab fra den største autoritet vi har på det

lade være med at investere end at foretage de investeringer der skal til

ikke sådan at hvis man læner sig tilbage og siger at

så sparer man penge tværtimod kommer man til for alvor at betale

meget meget omkostningsfuldt menneskeligt økonomisk og ud fra

herunder at smoggen og forureningen i storbyerne på grund af kulkraftværker nu

socialt problem i kina og svært at tiltrække udenlandsk arbejdskraft derfor er det mit klare indtryk at beslutningstagerne i beijing virkelig er ved at sadle om hvad det her angår og det er der mange grunde til også forsyningssikkerhed og så videre jeg håber at de sidste to

set handler om at vi integrerer den her tænkning både det

uanset hvilket ståsted man har hurtigt

at integrere de her hensyn

lade det stå i en silo for sig

gerne takke for debatten og så tror jeg måske at min

der gives på sådan en forespørgsel som vi har i dag jeg

som jo fremhævede lige præcis de små øudviklingsstater som særlig sårbare

at staterne forsvinder

det arbejde der foregår med og mod klimaforandringerne i de stater det gør danmark på forskellig vis blandt andet via klimapuljen og også via arbejdet i

konference

efteråret så tak for initiativet i øvrigt tak for det brede flertal der tegner sig nu ved vi jo ikke helt som udenrigsministeren sagde om det kan lykkes

få de sidste to partier med i vedtagelsen

dansk folkepartis ordfører ville overveje muligheden

ville være lykkeligt om det skete men i hvert fald tak til venstre og

opbakningen det betyder faktisk noget som herre christian lilleholt også sagde når vi kommer ud i verden og skal præsentere danske synspunkter på det her område at vi kan sige at det er

synspunkt der er bakket op af et bredt flertal i folketinget det har

herre hans kristian skibby

sagde ordføreren det jo selv

man fra dansk folkepartis side gerne så at vi skar udviklingsbistanden til de allerfattigste og mest udsatte mennesker

det synes jeg jo selvfølgelig er er beklageligt det er jeg meget uenig i for

overensstemmelse med det jeg godt vil kalde det danske værdigrundlag den danske folkesjæl for den er nemlig til

ikke kun i vores eget samfund men også de steder i verden hvor man har langt mere forfærdelige forhold at leve under end selv de svageste og mest udsatte mennesker i vores eget land

der kunne jeg godt ønske mig at dansk folkeparti kunne leve lidt mere op til det kristne barmhjertighedsideal

vi skal diskutere i dag det

om der overhovedet er nogen sammenhæng mellem vores indsats i udviklingsbistanden og så klima

en indsats på klimaområdet i vores udviklingsbistand og det giver rigtig meget mening jeg jeg nævnte eksemplet med vandrensning i bangladesh som jo har sit udspring i klimaforandringer jeg kan også nævne

tager højde for at regntiden er blevet kortere og at landbrugene derfor har behov for afgrøder og sorter af afgrøder der har en kortere vækstperiode ellers kan man simpelt hen ikke få et ordentligt udkomme

der har det jo betydning at vi går ind med vores

på på de områder hvor klimaet virkelig giver nogle udfordringer jeg kan også nævne vores klimainnovationscenter i nairobi som hjælper iværksættere med at starte klimavenlig produktion op inden for for eksempel solenergi så det hænger

så vil jeg til fru mette bock også blot sige at jeg

fuldstændig enig i at forskning er utrolig vigtigt på det her område som herre steen gade

er den rapport vi diskuterer i dag jo netop et udtryk for et langvarigt forskningsprojekt der forsøger at skaffe den nødvendige viden

når fru mette bock heroppefra siger at

er en entydighed i forskningen

med stor ret påstå at langt den overvejende del af

plæderer for at

for at den udvikling vi ser med

menneskeskabt så det kan

der er forskning der modsiger det men langt den overvejende forskning taler altså i den anden retning men samlet set er jeg også utrolig glad for for debatten

give

forslag her i folketinget mandag aften om

at sætte lønnen op til deres mellemledere og deres øverste ledere på direktionsgangene og så videre

at dansk folkeparti har den tilgang

hvis man i øvrigt ønsker at være et socialt ansvarligt parti og som jeg har nævnt

er de indsatser vi laver også de indsatser

gggi vil lave fordi de netop er sat i verden for at få de udviklingslande som endnu ikke har det

lige præcis strategier der skal føre til den slags

som vi har været med til at gennemføre i bangladesh hvor en million mennesker har fået rent drikkevand og det er altså de fattige mennesker i bangladesh der får nytte af det det er de fattige bønder i bolivia der får nytte af det projekt vi har dér

gggis arbejde er også

brutto end den danske statsminister og det er vel

nogle gange er det jo sådan i folketinget at når man

vedtagelse i folketinget og jeg siger tak

udenrigsministerens klare melding om at fortsætte det i kommende

klare sammenhæng efter min opfattelse og nu har vi så også dokumentationen

anden delrapport her og ministrenes svar der er den sammenhæng at hvis man er sårbar i forvejen og der nævnte jeg landene syd for sahara for

så meget af samfundet der ikke fungerer

ikke har levevilkår der fungerer fordi de har fået fejlslagen høst og de bliver så

derfor er det jo den forebyggende indsats som der også står noget om i

vedtagelse som jeg interesserer mig for det er derfor jeg vil have sammenhængen til sikkerhedspolitik fordi

her er der en risiko for for tørke her er der en risiko for for

det er jo i den sammenhæng at jeg også har tænkt sikkerhedsrådet

helt enig med udenrigsministeren det har været forsøgt mange gange de første der arbejdede med

var faktisk den tyske forbundskansler kohl og præsident mitterand

sidst det blev gjort med rimelig styrke var

siden er det så er faldet lidt tilbage det har været forsøgt nogle gange og danmark har også spillet pænt med de gange det skal selvfølgelig forberedes og det jeg håber at man kunne få udviklet var en model hvor man sådan set hvert halve år fik en rapport til fns sikkerhedsråd om hvordan

med henblik på at få sikkerhedsrådet til bare hvert halve år at tage nogle beslutninger

man kunne forebygge nogle af de kriser som man jo når det kommer til stykket

også tak til til udviklingsministeren

problemet med de små østater det er nok et længerevarende projekt men men vi må tage den dialog og vi har jo heldigvis et samarbejde med østaterne og østaternes organisation aosis

at om tredive til fyrre år er der nogle af dem som faktisk ikke rigtig er beboelige

nationalstat de har pas i et land der er ved at forsvinde det

halvfemserne hvor vi havde besøg af australske parlamentarikere her i folketinget og på et tidspunkt hvor vi diskuterede miljø og klima

dengang rejste en af

australske kolleger sig og

hvad han sagde hvad der var meningen så siger han vi tager ikke alle de klimaflygtninge vi

fra småøerne og fra bangladesh

i verden vi var ikke helt enige

med liberal alliance og

vi kan blive for hele ideen er faktisk ligesom udenrigsministeren sagde at forespørgslen er lavet for at vise sammenhæng mellem klimaændringer og sikkerhedspolitik og en samlet udenrigspolitisk og

og det synes jeg vi har fået sat på dagsordenen i dag med et vedtagelse så jeg siger tak

juni to tusind og fjorten

den ordfører der kommer med begrundelsen er fru merete riisager og at det er den anden

alex ahrendtsen der har ordførertalen fru merete riisager

at sikre at det faktisk er tilfældet

friskoler beskriver udtrykkeligt at frie grundskoler skal leve op til de faglige krav der stilles til folkeskolen på en måde så eleverne forberedes til et liv i et demokratisk samfund det forudsættes derfor at eleverne efter en skolegang har indsigt i hvordan folkestyret fungerer såsom magtens tredeling grundlovens status og den demokratiske kultur der binder et levende folkestyre sammen det forventes også at eleverne har kendskab til og forstår betydningen af ligestilling mellem kønnene samt menneskerettighedernes placering i samfund og lovgivning de her ting har

ministeren understreget i sine svar

må man jo også forvente at eleverne kender og forstår

naturfaglige forudsætninger for vestlig videnskab hvordan arterne er opstået hvordan

menneskeheden har udviklet sig gennem historien alle de her ting og meget mere skylder vi

lære børn i danmark uanset hvilken skole de

om hvad regeringen ved om det faglige niveau i de muslimske friskoler set i forhold til

folkeskolen og andre friskoler ikke kun i forhold til karakterer men den helt

mener regeringen at der er problemer med fagligheden i

muslimske friskoler og hvis ja hvordan vil regeringen så løse disse problemer hvad er status på det her område der

lukket på grund af for dårlig faglighed så

er regeringens status på det her område og endelig kan regeringen garantere at fagligheden

på andre skoler hvad enten det er private

idépolitisk eller anden tilgang de har til deres virke

er bare lidt forundret over hvorfor det er noget man anser

et problem særligt for de såkaldte muslimske friskoler for i regeringen har vi en helt afklaret holdning til

med den faglighed som der ligger i folkeskolen

for det der står i folkeskolens formålsparagraf og dermed også for det virke som skal gennemsyre alle de skoleformer som vi har her

for det første skolefrihed og for det andet forbud mod forskelsbehandling

skolefriheden i grundlovens § seks og halvfjerds er en grundlæggende

på samme måde er grundlovens § halvfjerds om forbud mod forskelsbehandling på grundlag af tro eller afstamning også en grundlæggende dansk værdi i kombination sikrer de to dele af grundloven at skolefriheden er lige for alle i danmark uanset tro

at en fri grundskole kan bygge på en bestemt religion det kan være på kristendom det kan være på islam eller på noget

kategoriserer de frie grundskoler efter for eksempel deres religiøse tilhørsforhold de frie grundskoler er ikke efter loven forpligtet til at angive hvis de har et religiøst tilhørsforhold men skolerne kan vælge at indsætte

en skole kan også vælge at vise at et religiøst tilhørsforhold en del af skolens værdigrundlag på skolens hjemmeside alle frie grundskoler har frihed til at tilrettelægge en undervisning der stemmer overens med deres overbevisning det være sig dialogisk pædagogisk eller religiøst og det gælder uanset hvilken religiøs ideologisk eller pædagogisk overbevisning der måtte være tale om

grundlæggende krav at undervisningen

og det gælder selvfølgelig for alle friskoler inklusive de såkaldte muslimske friskoler som der bliver spurgt til her i forespørgselsdebatten

også de såkaldte muslimske friskoler selvfølgelig leve op til

og respekt for grundlæggende friheds og menneskerettigheder

alle uanset om det er friskoler der har et bestemt religiøst idépolitisk eller et andet

for det er selvfølgelig at vi ikke ønsker at der er nogen skoler i danmark der skal fungere på en måde som betyder at eleverne ikke er forberedte på de grundlæggende demokratiske værdier og rettigheder vi

et demokratisk samfund hvor borgerne har en række grundlæggende frihedsrettigheder som skal respekteres uanset religion

politisk overbevisning det er nogle rettigheder hvor mænd og kvinder er lige hvor man har ret til at ytre sig og tænke

de ikke berettiget til at få statstilskud efter friskoleloven på samme måde som skolerne ikke er berettiget til tilskud hvis undervisningen på det rent faglige niveau ikke står mål med hvad der almindeligvis kræves i

også i forhold til dem som spørgerne kalder de muslimske friskoler men det gælder alle

lever op til lovens krav om at forberede eleverne til at leve i det danske samfund med frihed og folkestyre man fører tilsyn med

styrker og udvikler elevernes respekt for vores grundlæggende frihedsrettigheder og ligestilling mellem kønnene

tegn på at en skole ikke lever op til de krav så vil kvalitets og tilsynsstyrelsen iværksætte et tilsyn med skolen det gælder uanset skolens værdigrundlag og eventuelle religiøse tilhørsforhold tilsynet kan bestå af mange ting det kan

man gennemgår skolens hjemmeside værdigrundlag vedtægter

tilsynsbesøg på skolen for med egne øjne at se hvordan undervisningen og skolen i øvrigt fungerer

tilsynsbesøget kan både være

hvor skolen ikke ved hvornår tilsynsbesøget finder sted hvis det tilsyn uanset om det

anden slags munder ud i at styrelsen

finder at skolen ikke lever op til for eksempel kravet om frihed og folkestyre så kan styrelsen træffe afgørelse om at skolen ikke længere er omfattet af friskoleloven og at skolen ikke længere kan modtage statstilskud i to tusind og ti til elleve gennemførte styrelsen et

om skolerne udviklede elevernes respekt for vores grundlæggende friheds og menneskerettigheder herunder ligestilling mellem kønnene tilsynsrunden omfattede blandt andet skoler med muslimsk værdigrundlag og skoler med en stor andel af tosprogede elever efter de tilsynsbesøg i to tusind og ti til elleve

tilstrækkelig grad levede op til kravene

nu vil styrelsen gennemføre en tilsynsrunde i forhold til de frie grundskoler med det hovedformål at udtage de skoler der har de største faglige udfordringer til nærmere undersøgelse

folkeskolens afgangsprøve eller hvor mange af deres elever der

videre til en ungdomsuddannelse i den forbindelse vil de udtagne skoler naturligvis blive bedt om at forklare nærmere om hvordan undervisningen tilrettelægges og hvordan de sikrer at eleverne får et fagligt godt udbytte

eleverne til det danske samfund med frihed og folkestyre og hvordan de udvikler elevernes respekt for vores grundlæggende friheds og menneskerettigheder

med tilsynsrunden vil ikke være specielt rettet mod skoler med et særlig værdigrundlag herunder for eksempel et muslimsk værdigrundlag men tilsynet vil kunne give et billede af hvordan en række skoler er fagligt udfordret arbejder med at sikre at eleverne kan komme

vi fortsætter

som man har berøringsangst for man har ofte ikke lyst til at debattere det og det ved både liberal alliance og dansk folkeparti fordi vi i måneder har forsøgt at få en høring om muslimske friskoler op at stå hidtil uden held formanden for udvalget

hav har bekæmpet det målrettet regeringsflertallet vil ikke

vi forstår det ganske enkelt ikke vores ønske er endda temmelig

mere viden om muslimske friskoler blive klogere så vi kan få en saglig debat baseret på fakta men det vil man ikke give os det er derfor vi har besluttet os for at tage den her politiske diskussion om emnet her i salen for hvad mener regeringen om det faglige niveau på de muslimske friskoler hvorfor har den tilsyneladende så svært ved at tage emnet op og forholde sig sagligt til det der er jo

socialdemokrater der sagtens kan finde ud af det for eksempel mener lars aslan rasmussen der er medlem af borgerrepræsentationen i københavn at staten ikke skal poste penge i islamiske skoler

hvad ministeren lige har sagt han skrev sit debatindlæg sammen med ahmed akkari der i sin bog

afsked med islamismen afslører hvordan de muslimske friskoler han underviste på gjorde hvad de kunne for at bekæmpe integrationen akkari fortæller og nu kommer der en hel række emner som

indoktrinering snyd religiøst betinget kønsopdeling forbud mod sang modstand mod evolutionslære fravær

historier om jødeudryddelserne faglighed underordnet ideologi lærebøger fra saudi arabien skoler styret af ekstreme organisationer som det muslimske broderskab og millî görüş hemmelige moskeer under skolerne friskoler som hvervekontorer til islamistmiljøer anarki flertalsundertrykkelse dårlige lærere dårligt dansk blandt eleverne had til alle ikkemuslimer og

de skoler han selv har undervist på hidtil har ministeren hårdnakket holdt fast

at tilsynet med de muslimske friskoler er

og at der derfor ikke er nogen grund til bekymring men også dette fejer akkari af banen lad mig citere fra bogen i min tid på friskolerne kom

konsulenterne fast på besøg to gange om året og hver gang blev et større skuespil sat i værk besøgene foregik altid i en ånd af samarbejde og tillid og hver eneste gang slugte inspektørerne skuespillet råt de noterede smilende i deres skemaer mens de betragtede glansbilledet uden så meget som et eneste kritisk og dybdeborende spørgsmål flere gange hørte jeg dem sågar sige at det var synd at de muslimske friskoler af og til blev kritiseret når de nu fungerede så

friskolebladet havde for eksempel for nylig en artikel

er jo meget positive over for muslimske friskoler alligevel er artiklen interessant fordi skolelederen fra den muslimske friskole al salahiyah indrømmer at muslimske forældre er meget skeptiske over for aktiviteter der er for danske skolen

kender jeg jo fra min tid som byrådspolitiker i odense tidligere gik børnene kun til sjette klasse

jeg fik tit oplysninger om at deres niveau ikke svarede til sjette klasse men til tredje

er jo bare fornemmelser og erfaringer der intet videnskabeligt og det er derfor det ville være så godt med en saglig høring om muslimske friskoler så vi kunne komme hele vejen rundt vores håb er derfor at ministeren vil støtte vort ønske om at få en høring om muslimske friskoler så vi en gang for alle kan få fakta på bordet

vi at vi alle sammen gerne vil til slut skal jeg læse et

vedtagelse op fra liberal alliance og dansk folkeparti

der er grund til at skærpe tilsynet med frie grundskoler hvor der er

grund til at tro at eleverne ikke modtager undervisning der fagligt svarer til undervisning som elever modtager i folkeskolen folketinget konstaterer at der tidligere har været problemer med det faglige niveau i en række muslimske friskoler og ønsker som følge

en større sikkerhed for at det faglige niveau i de muslimske friskoler afspejler kundskaber i læsning skrivning og regning men også kendskab til folkestyret demokratisk kultur litteratur historie ligestilling religionskritik biologi og rettigheder for den enkelte i et demokratisk samfund folketinget ønsker fortsat at de frie grundskoler i danmark skal have frihed fra staten til at bedrive skole og at et skærpet tilsyn derfor bør foretages som udvidede faglige test af de krav der allerede er fastlagt

er det afgørende for os og det er derfor vi har den her

muslimske friskoler så vi kan få begavede personer der har mere viden om miljøet

til at fortælle os om de udfordringer der er med muslimske friskoler hvis der er udfordringer vi har en formodning om det baseret på erfaringer og på

på sikker grund så det skal være baseret på fakta

bagefter må vi så tage stilling til om loven skal

vil jeg godt starte med at understrege at det for venstre er rigtig afgørende at vi

jo så på den måde reelt

alle friskoler over en kam i dag er der jo faktisk flere niveauer af tilsyn

på de frie grundskoler tilsynet er utrolig omfattende

skal forældrene føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed og for det andet

skal forældrekredsen og bestyrelsen

en eller flere certificerede eksterne tilsynsførende eller vælge

at føre skærpet tilsyn med en skole

og i den forbindelse kan ministeriet faktisk fratage skolen det statslige tilskud

til kravene i dag kan man sige er der jo

føre et skærpet tilsyn med den enkelte frie grundskole

vel at mærke føler at det er nødvendigt siden år to tusind er der ved flere lejligheder blevet ført et skærpet tilsyn også med muslimske friskoler

periode har fire skoler

det på den måde måske ikke er så stort et problem men samtidig vil jeg så også understrege at

forhold til hvordan tilsynet

på de muslimske friskoler

mener venstre faktisk at den nuværende lov

de konservative og enhedslisten lavet et

fælles forslag til vedtagelse som den socialdemokratiske

udgøre et reelt problem al den stund man

faglige problemer altså hvor man allerede ved og kan se at der er faglige udfordringer det

at man udtager skoler som har faglige problemer

fru anni matthiesen beskriver

mener venstre at der er grund til at være bekymret for det faglige niveau

om man anvender værktøjerne på den rette måde

får nogle eksperter ind at fortælle os om

skulle kigge lidt på at ændre tilsynet og skærpe det så vi er sikre på at blandt andet muslimske friskoler lever op til det vi forventer af en dansk friskole og at friskolen ikke modarbejder det danske samfund

får en ordentlig skoleuddannelse så de kan få sig en ungdomsuddannelse og bagefter også få en chance for enten at uddanne sig eller få

at man kan lave høringen med forskellige typer af overskrifter og

de frie grundskoler giver på den måde en større mangfoldighed på skoleområdet og det gælder også

muslimske friskoler samtidig har vi brugt endnu mere tid i de seneste år på at diskutere samfundets fælles skole og hvordan vi egentlig får en endnu stærkere folkeskole for vores mål er som socialdemokrater helt klart at der alle steder skal være en god lokal folkeskole som skal være førstevalget for forældrene det er kernevelfærd for os at vi alle steder her i landet har en folkeskole hvor børn

når det så er sagt forventer jeg selvfølgelig også at de frie grundskoler løfter deres del af det sociale ansvar at de lever

det gælder uanset om friskolerne skiller sig ud pædagogisk idépolitisk

efter religion vi stiller krav om at friskolerne forbereder eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre og at eleverne lærer om frihed og menneskerettigheder og ikke mindst om ligestilling vi vil ikke være med til at skoler indoktrinerer eller er ekstremistiske

fundamentet for vores børn at vi har skoler hvor demokratiet er i højsædet og det er også

at vi tilbage i marts her i folketingssalen var med til at

ret til at danne elevråd vi ønsker skoler som er demokratiske i hverdagen sagt lidt kortere så stiller vi mange gode og nødvendige krav til landets friskoler og lever skolerne ikke op til de krav skal de

at undre mig over at det lige præcis er liberal alliance som er

lægger op til et skærpet tilsyn med friskolerne for så sent som i marts måned sagde liberal liberal alliances ordfører her på talerstolen

være fatalt at indskrænke friheden endnu mere for disse skoler samtidig

sagde ordføreren at de frie skoler skal leve op til et højt fagligt niveau og at det gør de det er derfor nye toner fra liberal alliance jeg synes at det er vigtigt at vi følger friskolerne tæt

være sikre på at skolerne gør deres arbejde ordentligt og netop derfor

et tilsyn som kontrollerer at skolerne gør det godt nok og hvor der allerede i

er mulighed for et skærpet tilsyn

at jeg tror at man skal passe meget på med at blande ting sammen i den her debat vi har nogle gode rammer for friskolerne som

forældrene mulighed for at vælge en anden type skole

stiller vi høje krav til skolerne

enhedslisten venstre og konservative folkeparti

gerne oplæse følgende forslag til vedtagelse folketinget ser de frie grundskoler som et grundlovssikret alternativ til en stærk folkeskole de frie grundskoler er og skal vedblive med at være skoler for alle børn uanset social baggrund og skal vedblive at være en skoleform med ret til alternativ pædagogik religiøst livssyn og idepolitisk grundlag til den lokale folkeskole

grundlæggende krav i friskoleloven at de frie grundskoler efter deres formål og i hele deres virke skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende frihedsrettigheder herunder ligestilling mellem kønnene jævnfør loven om frie

ikke berettiget til statstilskud kvalitets og tilsynsstyrelsen under undervisningsministeriet fører tilsyn med om de frie grundskoler opfylder kravene

finde os i at skoler indoktrinerer eller er ekstremistiske men ministeren har lige stået og sagt at man

noget om de muslimske friskoler

sige at man ikke finder sig i det

hvorvidt de indoktrinerer eller er ekstremistiske

selvfølgelig ved ministeriet en masse om de muslimske friskoler der er jo også skærpet tilsyn

hvis man er i tvivl om om om tilsynet er godt nok kan man jo henvende sig hos kvalitets og tilsynsstyrelsen

jo gerne have mere viden om det her for vi ved ikke særlig meget om blandt andet muslimske friskoler og deres faglige niveau vi ved noget

kan ordføreren ikke fortælle mig og andre om

hun ikke synes det er en god idé at der kommer en høring

er muslimske friskoler og hvor vi får indkaldt nogle eksperter nogle der ved noget om det her

fortælle os hvordan det egentlig hænger sammen derude med det faglige niveau og eventuelt kommer med nogle anbefalinger til hvad vi kan gøre

ikke være dejligt støtter ordføreren ikke at vi får mere viden og får den der

mulighed for at lave frie skoler det har betydet meget for os gennem hele vores radikale historie men det er også en vigtig del af den tradition at undervisningen på friskolerne skal stå mål med undervisningen i folkeskolen det gælder for alle friskoler uanset religiøs ideologisk eller anden overbevisning alle friskoler skal ligesom folkeskolerne forberede eleverne til at leve i vores samfund med frihed og folkestyre de skal udvikle og styrke elevernes kendskab til

politisk vurdering det har vi et fagligt tilsyn

er jo ikke så tit at radikale siger noget pænt om kontrol men med kvalitets og tilsynsstyrelsen

en kontrolmekanisme der holder øje med at alle skoler tilrettelægger undervisningen på en måde så eleverne forberedes til at respektere forskellige holdninger til etiske politiske og religiøse spørgsmål og at borgerne har en række grundlæggende frihedsrettigheder

ret til at dyrke den religion man vil det er en helt afgørende del af vores demokrati hvis man får en mistanke om dårlig undervisning eller lignende har man muligheden for at tage kontakt

styrelsen og som radikal er det min holdning at der med vores frihed

hvis en skole ikke lever op til vores demokratiske værdier eller høje faglige niveau skal den selvsagt ikke have statstilskud og der har det jo altså ikke noget at sige om den er muslimsk eller ej jeg ved fra ministeriet at der er ført tilsyn med en og tyve frie grundskoler

om skolerne har forberedt eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre og senere i år vil styrelsen kigge nærmere på de frie grundskoler der har de største faglige udfordringer så dermed er det radikale venstres holdning

har de værktøjer der skal til og dem skal vi bruge i stedet for at opfinde

selv når du stopper så

er for at dansk folkeparti og liberal alliance ønsker

starte den her debat lige præcis her i salen

at vi er rigtig mange som har været bekymret over de anklager som ahmed akkari er kommet med om de muslimske friskoler

han var vikar i de skoler jeg har selv

generel opstramning nogle vil ovenikøbet sige for meget og derfor er ahmed akkaris oplevelser i friskolen længe siden

er nødvendigt at slå fast at det vi skal tale om

som synes at vi skal have skoler som hylder intolerance eller religiøs indoktrinering det skal ikke finde sted i nogen skoler

de har rettigheder og det skal de

uanset om det er i friskolen eller i folkeskolen selvfølgelig skal friskolerne leve op til undervisningskravene det siger sig selv

også skoler der er lukket fordi de ikke har gjort det

også i forhold til demokratisering og så videre

den del af det er sådan set også i orden

og om man vil ændre på loven

som et superliberalt parti virkelig at have parallellovgivning herhjemme med ekstra opstramninger og mindre til de frie skoler og ønsker

bruge de muslimske friskoler som afsæt for en skræmmekampagne

det kæmpestore arbejde som forældrene som bestyrelserne som de frie skoler løfter herhjemme

sådan for mig bliver udgangspunktet for min grundlovstale i morgen

har en beskyttelse af frihedsrettighederne nemlig § seks og halvfjerds som betyder at vi

det er en grundlovssikret ret og den vil jeg meget gerne værne om

set ganske klar vi mener at der skal føres tilsyn med friskolerne det skal der af hensyn til børnene vi mener selvfølgelig at ministeren skal følge op på de anklager

der har været fremført af ahmed akkari og det ligger altså igen ti år tilbage og der er sket meget siden vi

drive muslimske friskoler og vi vil heller ikke

oprette og drive kristne jødiske politiske eller ureligiøse skoler frie eller private

værd bevare den er sat under pres det var den i de ti år

set vores mål at vi tager det alvorligt hvad en fri skole er det er ikke en tradition der fortjener at blive ødelagt på baggrund af enkeltsager som

hele certificeringen af de tilsynsførende så udgangspunktet for os er barnet

barnets muligheder for at klare sig i et demokrati og til det har vi § seks og halvfjerds i grundloven og jeg antager ikke at hverken liberal alliance eller dansk folkeparti lige nu lægger op til

set synes var et fint udgangspunkt vi må da trods alt være blevet klogere på fire

til det andet der bliver spurgt

alliance var med på hvad der er de frie skolers kendetegn og det er at de lige præcis i de frie skoler har deres eget syn

som tilsynsførende jeg har selv været tilsynsførende på en fri skole

skærpe specifikt det for muslimske friskoler

målsætningen for folkeskolen det ligger simpelt hen i kernen af de frie skoler at man ikke fra politisk side går ind og tester det enkelte barn men der foregår da

de forskellige friskoler lige præcis det der er op til de forældre der udgør bestyrelserne

skolerne hvordan man gør det men overordnet set får skolen tilskud

gør opmærksom på at der faktisk er kommet ny lovgivning på området siden der er tilsyn med alle skoler

er certificeret tilsyn og der er også

med skolerne der er kommet ny lovgivning og derfor

generer det mig at man holder fast i

jeg har også forstået på ministeren at der specifikt på de her skoler har været ekstra opmærksomhed det er sådan at er man vidende om at der foregår noget uretmæssigt på

forhold så nej jeg er ikke bange for noget som helst jeg er ikke bange for at tage de her diskussioner jeg beder bare

hvordan har hele certificeringen været og er der noget man skal ind at se på der det kunne måske være en meget god anledning til at prøve at se på det men jeg er ikke med til at lave en høring som specifikt handler om de muslimske friskoler jeg synes det er

er det ikke helt længere med friskoler jeg tror at vi

som både kan være af pædagogisk eller eller

vi ønsker i enhedslisten og det vil

forældrene vi ønsker at folkeskolen skal være forældrenes førstevalg hvorfor ønsker vi det det ønsker vi fordi folkeskolen

min socialdemokratiske ordførerkollega også forklarede det fra talerstolen for lidt siden

så så folkeskolen også fik lidt mere frihed

og for at sikre at de elever der går på friskolerne

skal fortsætte det er som

friskoleloven at de frie grundskoler efter deres formål og i hele deres virke skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre altså demokrati samt at udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende frihedsrettigheder det har vi også

været lidt inde på i debatten her herunder er det også meget vigtigt for enhedslisten at man også lærer og har respekt for ligestilling mellem kønnene det vil jeg gerne understrege nu er sådan at hvis man ikke lever op til de her ting som friskole kan man enten blive udsat

jeg synes egentlig det er nogle fine sanktionsmuligheder der eksisterer i loven i

er vi helt trygge ved i enhedslisten lige når vi er

mere indflydelse på skolens hverdag det er noget vi ønsker både

friskolen så lad os da endelig diskutere hvordan vi kan udvide elevernes mulighed for

er ordføreren med på at vi får lidt mere viden om hvordan det faglige niveau egentlig har det ude på blandt andet muslimske friskoler ville ordføreren være interesseret i at få den viden så vi på et faktuelt grundlag

at vi ikke mener at nationale tests siger noget om faglighed

de andre partier her i folketinget om en måde at måle den

men vi er da meget interesseret i at diskutere og snakke om hvordan

kan hæve fagligheden og hvordan vi kan få viden om fagligheden både på vores muslimske friskoler

på de kristne og de socialistiske

det er jo

friskoler herunder

finde ud af om det er en myte at der er nogle friskoler som afviser elever på baggrund af

om friskoler generelt for jeg synes der

at de her to samfundsgruppers børn går i klasse sammen og lærer hinanden at kende

på en anden skole end folkeskolen og det betyder altså at bydelen bliver mere og

mens folkeskolen er statens skole at folkeskolen netop er statens skole ser man ved de utallige reformer der i disse år væltes ned over den danske folkeskole

imod statslig styring af de frie skoler vi stemmer derfor nej

denne eller kommende regeringer ønsker at blande sig i alt hvad der har med de frie skolers uafhængighed at gøre uanset om det handler om regulering af hvor mange kvinder og mænd der sidder i de frie skolers bestyrelse eller hvordan og hvorvidt skolerne opretter et

blandet sig unødigt i de frie skolers arbejde og derved vist manglende respekt for skolernes arbejde samtidig hænger der altid en latent trussel over skolerne der manifesteres gennem en systematisk udsultning af det økonomiske grundlag

til en og halvfjerds procent af det beløb der gives per barn i folkeskolen

der har svært ved at få økonomien til at hænge sammen det er også en dårlig forretning at udsulte de frie skoler

og de frie skoler bruger færre offentlige midler end folkeskolen hele forudsætningen for de frie skolers succes er frihed og ansvar frihed til at drive skole og ansvar i

til at leve op til loven om at eleverne skal lære det samme eller mere end det elever lærer i folkeskolen

faglige krav der stilles til folkeskolen på en måde så eleverne forberedes til et liv i et demokratisk samfund det forudsætter derfor at eleverne efter endt skolegang har indsigt i hvordan folkestyret fungerer herunder magtens tredeling grundlovens status og den demokratiske kultur der binder et levende folkestyre sammen det forventes også at eleverne har kendskab til og forstår betydningen af ligestilling mellem kønnene samt menneskerettighedernes placering i samfund og lovgivning man må også forvente at eleverne kan kende og forstå

naturfaglige forudsætninger for vestlig videnskab hvordan er arterne opstået

har menneskeheden udviklet sig gennem historien alt dette og meget mere skylder vi at lære børn i danmark uanset hvilken skole de går på

og som beretter om et dårlig fagligt fundament jeg har selv boet lige ved siden af en og jeg tænker at vi skylder de

at sikre at børnene faktisk lærer det de skal derfor har vi

frygter jeg den ikke har det tilsyn der føres med skolerne finder sted som varslede besøg hvor elevernes kundskaber ikke efterprøves det er ikke tilstrækkeligt jeg vil derfor

at man udarbejder en fagligt test der kan gennemføres af de ældste elever i de tilfælde hvor der opstår begrundet mistanke om at fagligheden ikke er i orden på en skole

at man laver en blindtest på skoler

for at kunne lave en solid sammenligning

rettigheder ligestilling og så videre det er meget trist for det lader disse børn i stikken

ønsket at afholde en høring om de muslimske friskoler så vi kan blive klogere på hvordan niveauet er ministeren har gjort

fra talerstolen at man ikke ved noget særskilt om fagligheden

de muslimske friskoler og man har ikke tænkt sig at undersøge det alle børn i danmark skal have faglige forudsætninger for at kunne forsørge sig selv og forstå og indgå i det samfund de lever i alt andet er et svigt af det enkelte barn derfor skal skoler i danmark også leve op til de faglige krav der ligger i loven uanset

det er min opfattelse at den måde man laver tilsynet på i dag ikke sikrer det

er det et metodespørgsmål når man går ud og spørger en skole hvordan

så får man ikke noget evident svar det jeg siger er test nu børnenes kundskaber så vi faktisk får evidens

på hvordan det ser ud på de friskoler hvor det ser rigtig skidt ud

at niveauet er som det skal være ellers ved vi jo også at skoler kan lukkes det er vi helt indforstået med jeg fik ikke svar på mit spørgsmål om om liberal alliance

at man i friskoleloven indfører at der skal gennemføres test

bare nysgerrig da fru merete riisager boede ved siden af og måske stadig væk gør det

at der var noget galt hvad gjorde fru merete riisager

løsninger at jeg så skal gå tilbage i min rolle som borger og ringe

enkelte grupper dernæst ønsker vi at undersøge

de skoler hvor der er begrundet mistanke om at fagligheden ikke er i orden laver et eftersyn hvor man efterprøver kundskaberne det vil sige

ud og spørger hvordan går det her man efterprøver rent faktisk

det men i stedet for bare at spørge folk

friskoler hvor der er faglige problemer

der skal være ligestilling mellem kønnene alle ting som vi forudsætter

men vi må efterprøve det i stedet for bare

det hvis man ved at det står skidt til med eksamenerne eller

om i ligger meget under det niveau som er på en folkeskole hvilket problem skulle en fri grundskole have med det hvis fagligheden faktisk er i orden

det handler om at kigge på de skoler hvor børnene svigtes og jeg undrer mig faktisk over at ordførerne for

er så

det har regeringen overhovedet ingen problemer med

at man er håndsky i forhold til at tage fat

skal stå mål med fagligheden

det som er en del af den dannelse som elever skal

frie grundskoler herunder også hvis der er problemer på de muslimske friskoler

jo

de lokale tilsynsførende og som der blev sagt har

kvalitets og tilsynsstyrelse

sige officielle dokumenter for den pågældende

står mål med folkeskolen uanset om det gælder det faglige

til demokrati så kan man i yderste konsekvens

at friskoler med forskellige typer af grundlag og ikke kun muslimske friskoler

siger at der overhovedet ikke bliver ført tilsyn med fagligheden sludder

liberal alliances ordfører fru merete

tilsyn kigger man selvfølgelig på fagligheden

er et antal friskoler på baggrund

de desværre ser ud til at levere for

de taget ud til et særligt tilsyn

og undersøgt hvordan lever op til det at uddanne og danne deres elever til de demokratiske værdier

godt sige et par ord i forhold til den bog som ahmed akkari

akkari har beskrevet og igen skal man lige huske på

maj måned

som styrelsen modtager her den tiende juni og at styrelsen har

meddele den pågældende skole at der vil komme et

skal også sige at styrelsen på baggrund af de samtaler og den snak der har været med den nuværende ledelse på skolen og igen skal man huske

herunder at der også kommer et uanmeldt tilsyn det viser jo lige præcis

ordfører at der er et velfungerende tilsyn og at der er nogle mekanismer der gør at

og tage fat dér hvor der måtte være

trods alt stadig væk er en helt bred enighed også

vedtagelse som regeringen og en række andre partier har

det at vi har muligheden for at man kan vælge forskellige skoleformer og

forstå det sådan at ministeren gerne vil skærpe tilsynet for at vi kan være helt sikre på at det faglige niveau er i orden og det andet spørgsmål er hvad ved ministeren om det faglige niveau

de muslimske friskoler ministeren har måske adgang til oplysninger som jeg

vi kan se hvilke friskoler der er religiøse friskoler men vi

er også et svar til fru merete riisager at det jo lige præcis er derfor at vi følger dem hvor fagligheden er lav

noget der skal skærpes om der skal ændres og i sidste ende

kan få tilskud hvis de ikke lever op til fagligheden

muslimske friskoler der er nogle hvor man

fagligheden høj det kan man også se på afgangsprøverne de får ret gode resultater

at vi andre også fik den viden gennem en høring

ikke være en god idé så vi alle sammen kunne blive

en politisk diskussion på et fagligt og

kundskaberne

jeg forstår det også gennemføre noget klasserumstilsyn altså hvor man sidder i klassen og iagttager undervisningen men vil man også

elevernes kundskaber altså hvad

men elevernes kundskaber vil man

de ting der kendetegner de frie grundskoler og som jeg i øvrigt husker

den udvidede metodefrihed i forhold til de frie grundskoler men det ændrer ikke ved at man konkret går ind og vurderer fagligheden med de bedst tilgængelige redskaber man har når man fører tilsyn men afgangsprøvekaraktererne er jo

set et rimelig håndfast

rigtigt nok er foregået for for ti år siden

jeg har jo tidligere stillet spørgsmål til ministeren og der får vi jo

sendt en mail se det ville da have været interessant

jeg har brug for lige at tage ordet er jo

klogere af en politisk debat det er vi så blevet lidt her i dag

klogere der bliver man oplyst der får man jo viden af faglige personer

for at tale om muslimske friskoler ministeren

har i dag vist at hun ikke har den berøringsangst længere tidligere kunne hun godt blive ret gal når vi kom ind på på emnet det har vi da oplevet men kunne ministeren så ikke tage en snak med sine ordførere og sige at det da ville være en rigtig god idé at vi nu fik den der høring en generel høring om friskolerne herunder de religiøse skoler herunder de muslimske friskoler så vi en gang for alle kunne få et faktuelt grundlag at diskutere

vi skal ty til en bog der baserer sig på erfaringer fra to tusind og fire eller

vi skal ty til et læserbrev fra en socialdemokratisk borgerrepræsentant med en dansk tyrkisk baggrund eller vi skal ty til vores erfaringer og von von hørensagen ville det ikke være rart

ikke bare tage en snak med

oplyse om regeringens syn på muslimske friskoler

blev i lidt nuanceret her til sidst og det skyldtes jo at ministeren

sammen med kvalitets og tilsynsstyrelsen

på baggrund af akkaris bog så lidt må

være bekymret men ellers var den generelle holdning det går meget godt derude selv om man ikke kan sige noget om det det andet var om vi skulle skærpe tilsynet

og man kan sætte ind med et skærpet tilsyn hvis

men hvorfor har vi så et tilsyn altså

et tilsyn til det sidste var om ministeren ville ændre lovgivningen om friskolerne det var et åbent spørgsmål der lå ikke noget i det fra vores side

den nuværende lovgivning

se så vidt er vi også blevet klogere så er jeg også blevet klogere på

altså helt ærligt fru merete riisager og jeg sagde lige kort til hinanden at vi troede man

men vi skal stadig væk høre ord som anstændighed når vi skal diskutere

bider det ikke på længere jeg diskuterer alt

bare opfordre folketinget

være med at bruge disse insinuerende ord og betegnelser det nytter ingenting vi har været igennem det i nitten halvfemserne

hvorfor har vi så et folkestyre

ud af regeringen

en fremstrakt hånd og vi vil egentlig gerne være

vi ved at ministeren sidder med en viden som vi andre ikke har og hun har muligheder for at komme ud hvor vi andre ikke har mulighed for og hun bliver også taget imod på en helt anden måde end vi andre gør fordi hun kommer som minister ja vi ville gerne være klogere så min opfordring

går henimod oplysningen